christensen med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forespørgsel til social og integrationsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse tilbage hvad kan ministeren

danske familieværdier hvis opbruddet i kernefamilien fortsætter som følge af det stigende antal familietyper der ikke falder ind under begrebet kernefamilie den foreslåede hurtigere adgang til skilsmisser og det stigende brug af fertilitetsbehandling samt enlige der får børn ved fertilitetsbehandling og hvilke initiativer vil regeringen tage for at sikre at børn

spørgsmålet om at sikre en høj færdselssikkerhed har en

så når jeg nu og her også indledningsvis må tilkendegive at regeringen ikke kan støtte forslaget

det bestemt ikke fordi vi ønsker at slække på indsatsen på

det lader vi populært sagt andre om ikke mindst set i lyset af den seneste tids debat om prioriteringerne og behovet for prioriteringer her

særlig fokus på at få bilisterne til at sætte hastigheden ned og derfor lancerede vi i august to tusind og tolv en trafiksikkerhedspakke der som et af flere nye tiltag indeholder en massiv forøgelse af politiets automatiske

forbindelse med et tidligere fremsat beslutningsforslag i denne samling om skærpelse af sikkerhedsbestemmelser og indførelse af ny teknologi til sikring af asfalt og vejarbejdere det det der hed b ni og tredive

blandt andet en revideret

strategi og vejtekniske løsninger

mere fleksibel skiltning kunne hjælpe betydeligt på forholdene for

har politiet fået væsentlig bedre muligheder for fremover at styrke kontrolindsatsen over for hastighedsovertrædelser også i forbindelse med vejarbejder hvis vi følger venstres seneste ønske og det var det jeg forsøgte at antyde før om at nedprioritere politiets færdselsindsats for at bruge disse ressourcer på bandeindsatsen

vi miste denne oplagte mulighed for generelt at styrke færdselssikkerheden jeg synes bestemt at formålet med beslutningsforslaget er meget sympatisk og regeringen har også et ønske om at de personer som arbejder på eller ved vejene selvfølgelig kan føle sig trygge når de er på arbejde af den grund

blev vedtaget med med folketingets brede tilslutning og som skaber bedre sikkerhed for mekanikere og servicemedarbejdere der bliver kaldt ud til havarerede køretøjer der holder i nødsporet på landets motor og motortrafikveje sanktionssystemet er i dag sådan at bødeniveauet for en hastighedsovertrædelse altid afspejler den konkrete hastighedsoverskridelse således

en større overskridelse udløser en større bøde både generelle

er fastsat ud fra en vurdering af hvilken hastighed

på en bestemt vejstrækning derfor afspejler de nuværende bødeniveauer den fare der generelt er forbundet med en hastighedsovertrædelse det gælder således også midlertidigt fastsatte hastighedsbegrænsninger ved vejarbejder bøden fastsættes i dag som udgangspunkt på baggrund af størrelsen af den procentvise

med et såkaldt højhastighedstillæg ved højere hastigheder derudover er

indrettet således at bestemte procentvise overskridelser har direkte betydning for muligheden for at beholde kørekortet for eksempel medfører en hastighedsoverskridelse på tredive procent et klip som det hedder i kørekortet mens en overskridelse på tres procent giver en betinget frakendelse og endelig medfører en overskridelse på hundrede procent som udgangspunkt en ubetinget frakendelse af kørekortet færdselsloven giver også mulighed

hastighedsovertrædelse kan have betydning for den sanktion der idømmes uanset den

hvor en bilist i forbindelse med en hastighedsovertrædelse under væsentlig tilsidesættelse af hensyn til færdselssikkerheden har fremkaldt fare for person eller tingskade en ubetinget frakendelse kan eksempelvis idømmes hvis en person har ført sin bil på særlig hensynsløs måde

også ske konfiskation af

udfordringer når sanktionen og dermed førerens viden er knyttet op på om der aktuelt arbejdes på eller ved vejen

det uklart hvad det vil sige at sanktionen fordobles ved overtrædelse af hastighedsbegrænsningen

skal politiet således kunne dokumentere at der rent faktisk var aktivitet på arbejdspladsen det vil være vanskeligt for politiet

at der rent faktisk var folk på arbejde på tidspunktet for

vil skulle bruge på at sikre sådanne beviser vil jo alt andet lige kunne have en negativ betydning for politiets samlede kontroltryk

med hastighedsovertrædelserne

spørgsmålet om dobbelt op for så vidt angår bødestraffen ligger

men i forhold til eksempelvis frakendelse og konfiskation

jeg svært ved at se hvordan en sådan dobbelt op i givet fald skal kunne udmøntes jeg tror faktisk

at den rigtige vej til at imødegå problemerne først og fremmest er som der også er lagt op til med førnævnte beslutningsforslag altså det der hedder b ni og tredive at arbejde hen imod en mere tydelig skiltning ved vejarbejder herunder anvendelsen af variable skilte som kan lukkes ned eller justeres når der ikke arbejdes på stedet jeg mener også at et bedre tilsyn med de opsatte skilte etablering af sikkerhedsgrupper på vejarbejdspladserne

vil være relevante og i praksis meget effektive tiltag det er alt sammen overvejelser som er blevet fremhævet og drøftet i forbindelse med beslutningsforslag b ni og tredive navnlig fokus på variabel hastigheds skiltning tror jeg vil hjælpe

bilisternes respekt for det de skal have respekt for nemlig fartgrænserne politiet har i sin generelle kontrolindsats på færdselsområdet allerede stor fokus på hastighedsovertrædelser i forbindelse med vejarbejder

og fleksibel løsning fået mulighed for fremover at styrke fartkontrollen markant herunder i forbindelse med vejarbejder færdselslovens sanktionssystem

komplekst i forhold til bødestørrelser klippeordningen og som sagt spørgsmålet om frakendelse af kørekortet og

for konfiskation af køretøjet

skal derfor også tænkes ind i en helhed hvis man bevæger sig den vej navnlig hvis der er tale om ændringer rettet direkte mod sikkerheden for en helt speciel gruppe af aktører

vejarbejderne sådanne målrettede ændringer bør kun ske hvis det kan gøres uden at rykke afgørende

sanktionssystemets overordnede sammenhæng og med respekt for den enkelte sanktions proportionalitet i forhold til overtrædelsen

mere generelt kan overveje nye tiltag som kan øge færdselssikkerheden i forbindelse med vejarbejder eller andre lignende situationer hvor hastigheden altså er midlertidigt nedsat

et samarbejde med rigsadvokaten og rigspolitiet at overveje mulighederne for skærpede sanktioner for fartsyndere hvis de konkrete vejforhold indebærer en midlertidigt forøget risiko eller fare for hastighedsoverskridelser det kunne være steder

midlertidigt er skiltet med nedsat hastighed på en vejstrækning som følge af unormale forhold på vejen

af en ulykke eller ved et havari så jeg tænker altså her ikke kun på vejarbejder men også

være noget der vil blive overvejet i et tæt samarbejde med rigspolitiet og rigsadvokaten så vi sikrer at der fortsat er

være naturligt at inddrage folketingets partier i det videre arbejde

lidt lang tale kan man opsummere på

følgende måde færdselssikkerheden står højt på regeringens dagsorden regeringen arbejder målrettet for at få hastigheden ned på vejene herunder også ved vejarbejder der er tale om et meget sympatisk forslag her men den foreslåede model

indebærer betydelige håndhævelsesvanskeligheder vi har jo i dag et velfungerende men også komplekst sanktionssystem

hastighedsovertrædelser som i vidt omfang baserer sig på overtrædelsens farlighed men som sagt

overveje alternative muligheder for at ramme de fartsyndere som ikke respekterer en midlertidig nedsættelse af hastighedsbegrænsningen og det er altså samlet set årsagen til at regeringen ikke kan støtte

at der bliver noget bøvl med at politiet skal bevise det

er det jo i et retssamfund det er jo politiet der skal løfte bevisbyrden sådan er det altid i alle mulige typer sager og det skal de

et klip giver to klip en betinget frakendelse giver en ubetinget frakendelse en ubetinget frakendelse i to år giver en ubetinget frakendelse i fire år

ministeren nævnte tre gange at bødesanktionssystemet skal være indrettet sådan

at man ud fra sanktionen kan se grovheden i forseelsen og der vil jeg så spørge ministeren helt konkret er der ikke forskel på grovheden i en hastighedsoverskridelse hvis man kører forbi et vejarbejde hvor der rent faktisk går nogle

spørgsmål altså hvis man kun har én bil

en prøve på om herre tom behnkes argument holder holder og det gør det jo altså ikke helt men som sagt er det ikke fordi

ikke synes at forslaget kan være sympatisk

og det ligger jo fint i forlængelse af nogle af de overvejelser og drøftelser som der i øvrigt har været

og gerne vil arbejde videre med

det her felt så den ros skal det konservative folkeparti bestemt have jeg synes også bare

det jo også vil kræve en ret kraftig prioritering fra politiets side og i lyset af den seneste tids debat om behovet for

fastholder balancerne i systemet det er også det herre tom behnke er enig i at vi skal gøre på det grundlag kan vi undersøge det nærmere

skal arbejde med det eksempelvis politiet

være muligt at bevise at der er sket en hastighedsovertrædelse og om der har været folk i nærheden af

nærmere på det der er ingen uenighed om hensigterne og regeringen er allerede på vej

i givet fald hvordan man kan skærpe sanktionerne for der er ingen uenighed om

bestemt kan være meget alvorlige situationer og vi skal gøre hvad vi kan for at skærme folk af mod det samtidig med at alle de andre initiativer med fleksibel skiltning ekstra kontrol og andet jo også skal være effektive så det ser vi på

rockerne det samme skal vi passe på ikke at gøre i den her debat

vi vil jo det samme ligesom vi i aftes ville det samme med at bekæmpe

kan færdes trygt og sikkert

det bør vi lægge os på sinde vi har så den løsning i venstre at man kunne tilgodese begge dele ved at gøre som man har gjort i sverige i stedet for at bruge atk

man kører en trailer ud om morgenen med en atk

en der sidder og kigger på at der bliver fotograferet men den fotograferer jo alligevel lige indtil den går flad på batteriet det kan den gøre efter fire og tyve timer eller

stå til man har tid til at hente den og så kan man hente den og aflæse de fotos den har taget

jeg synes vi skal være enige om at her skal der gøres noget vi skal bekæmpe hastighedsovertrædelserne og ikke bekæmpe hinanden derfor hilser vi forslaget fra det konservative folkeparti velkommen som en del af debatten

at før vi får fordoblet

taget nogen for at køre for stærkt

i sverige ud hvor der er vejarbejde de kan også bedre og mere diskret stå der end en stor varevogn hvor der sidder folk indeni så lad os se at komme i gang med det vil

jeg tror at opdagelsesrisikoen vil være med til at der er langt færre der kører alt alt for stærkt men hvis vi på længere sigt må konstatere at det ikke er tilfældet så er jeg i hvert fald med på at vi kigger

at afvisningen af de konservatives forslag fra justitsministerens side

ville kræve ordentlig skiltning og så videre

for at sigte en mand og for at få ham dømt for

en overtrædelse af hastighedsbestemmelserne

det giver overhovedet ikke nogen ændring så lad os se at komme i gang med at øge opdagelsesrisikoen når vi så har øget opdagelsesrisikoen synes

vi skulle se på om

det her beslutningsforslag fra de konservative

hastighedsmålere op helst som jeg siger ubemandede

får brugt det materiale der nu er købt hjem og som står og venter og så synes jeg at vi skal lægge den her rockerlignende debat væk hvor den ene part vil

vi vil det samme lige så vel som vi vil bekæmpe

og især ved vejarbejder for

vi står og stamper i gulvet uden at gøre noget så lad os se at komme i gang vil jeg justitsministeren med at få kontrolleret noget bedre til glæde

og vi har haft en god udvalgsbehandling så må vi se hvor fremkommelig justitsministeren er

om vi synes at det her forslag fra det konservative folkeparti er er nødvendigt der er ingen tvivl om at

noget der vil kunne mærkes men

den første forudsætning så indtil videre ser

vi frem til et godt udvalgsarbejde om dette

sammen

arbejde i mere end de otte timer som betjenten kan sidde ude og arbejde nu har jeg sagt det to gange jeg kan kun opfordre herre rasmus prehn til at skrive min ordførertale ud læse den grundigt igennem og så kan vi tage en debat om det

blive ved med at forklare det samme tre fire gange så jeg er egentlig meget glad for at ordføreren kun har de to talemuligheder her fordi

at man rent faktisk fra politiets

vogne som skal bemandes det er jo virkeligheden og jeg går ud fra at man hvis man ikke allerede har anskaffet dem alle sammen

en anden indsats som politiet

er jeg lige

venstres retsordfører har været ude at sige og det vil jeg gerne høre om herre karsten nonbo så er enig

for eksempel på indsatsen over for

herre karsten nonbo siger og det som herre karsten

skal neddrosle indsatsen

og så lede det over i indsatsen mod bandekriminalitet og så hænger det jo ikke længere sammen

og så hente den engang med tiden

det kun var en trailer man kørte ud ulykken er sat i gang af justitsministeren ved at

så så kan det fungere således at man ikke bruger betjentene

være med at købe benzin og så stå og file med motorsaven

på vegne af det radikale venstre

vi alle sammen når vi er kommet kørende på vejen og har set de her skilte

tænkt over hvor forfærdeligt det er når der sker de her uheld når folk ikke overholder de regler der er kører for hurtigt

et stort problem som der skal gøres noget ved imidlertid mener vi fra socialdemokratisk side at forslaget her

gennemarbejdet og ikke tager højde for alle de mange gode ting som allerede er i gang

her område det er jo sådan at landets regering tilbage i to tusind og tolv netop vedtog en trafiksikkerhedspakke som sikrer langt mere fokus på automatisk hastighedskontrol

skifter afhængigt af hvor meget

man køre langsommere og hvis der er knap så meget trafik

må man køre hurtigere det er en klog og god måde

det her på som justitsministeren har været inde på

er der en række problemer i det her forslag for det første

der rent faktisk er vejarbejdere på arbejde idet

forstå på den ordveksling der var mellem justitsministeren og

det konservative folkepartis ordfører at det er dobbelt op på det hele

jeg synes at det virker som en meget kraftig sanktion at man risikerer at få to klip på samme tid

være opmærksomme på at det at få et klip i kørekortet kan betyde at man mister sit job at man mister sit sit forsørgelsesgrundlag

til og fra aktiviteter og andet får man to klip på samme tid er det voldsomt forestiller vi os en situation

to klip i kørekortet ifølge det konservative folkepartis forslag jeg tror at de fleste har oplevet at man i et ubemærket øjeblik

ikke noget man bryder sig om det er ikke noget man vil man vil gerne passe på de her vejarbejdere men det er altså sket og så skal det pludselig have så voldsom en konsekvens en anden ting justitsministeren nævnte var at der heller ikke

konfiskeret er det så konen

højde for den her slags ting jeg ved godt at det ikke det man mener men så skal man altså forberede sig bedre

vi må fra socialdemokratisk side afvise det her forslag men som også justitsministeren er inde på

arbejde i retning af at styrke indsatsen her for vi deler jo forslagsstillernes interesse

øge sikkerheden for vejarbejderne derfor er vi rigtig glade for at justitsministeren har tilkendegivet at han sammen med rigspolitiet og rigsadvokaturen vil overveje nye muligheder på det her område det er

kan sættes i gang men det konkrete forslag her er for

for upræcist på en række

at der altså er nogle steder hvor man ikke foreslår dobbelt op så er det ikke godt nok så er det for upræcist

være noget mere positive over for et forslag her hvis det var dobbelt op i forhold til bødestørrelsen men ikke i forhold til det med klip i kørekortet det er en voldsom sanktion at skulle have klip i kørekortet der er mennesker der lever af at skulle transportere sig og et

koste to klip på samme tid det synes vi fra socialdemokratiets side

spørge ind til er det her med at herre rasmus prehn siger at det er meget meget voldsomt med to klip for hvem for trafikanten der kører for stærkt og blæser på hastighedsreglerne og blæser på at

mennesker der går og arbejder eller er det meget voldsomt

for mange uheld ved vejarbejder der er vejarbejdere der

er voldsomt for at få to klip i kørekortet

forholdsmæssig lille hastighedsoverskridelse og det alene

udløse to klip på samme tid

ikke nødvendigvis sådan at fordi der er en lille hastighedsoverskridelse

man så fuldstændig ansvarsløs jeg tror de fleste har prøvet det derfor skal man passe på at man ikke laver en straffeaktion som er ude af proportion med

vi er enige om at folk der kører vanvittig for stærkt

andre menneskers liv i fare selvfølgelig

en meget kraftig straf

ordføreren konkluderer når han siger at man får klip ved en forholdsvis

tredive procent for stærkt og det gør jeg fordi jeg må indrømme at jeg

det var meget meget vanvittigt og meget meget voldsomt

mig fladt ned og sagde det gør jeg aldrig mere og jeg har heldigvis

får man gjort det én gang ud for vejarbejde får man den her

er problemet man skal vel tænke sig om og ikke bare komme til

det der er formålet går jeg ud fra med herre tom behnkes

i deres adfærd derfor skal vi passe på når vi laver et straffesystem

urimelige i deres adfærd

ikke kommer til at vælte nogle mennesker som

voldsomt meget ingen tvivl om det

skal det så have så voldsom en konsekvens at man risikerer at miste sit forsørgelsesgrundlag at man mister friheden til at kunne transportere sin familie det er sådan nogle ting jeg bare opfordrer til at man overvejer

diskutere bødestørrelsen eller nogle andre ting men man skal passe på det her vi støtter det nuværende klippekortsystem men at begynde

sende det signal at man skal tænke sig ekstra ekstra om når der går folk og arbejder der er desværre nogle der i dag mangler et ben eller eller en arm og der er sågar nogle der er blevet slået ihjel fordi vi ikke tænkte os om da vi kørte forbi et vejarbejde

det kan godt være man kan det på en lang lige landevej men man bør ikke komme til hvor der er vejarbejde

vi skal gøre noget her der har vi jo allerede en række tiltag ministeren har givet udtryk for at man er parat til at gøre endnu mere

lad os tale om tingene jeg prøver bare

spørgsmålstegn ved nogle af de sanktionsforslag der lægges op til som kan have en uheldig effekt

lovgivning der er hensigtsmæssig og som sikrer at vi undgår trafikdrab men som også virker rimelig for almindelige lovlydige bilister der bare kører til og fra arbejde men som en sjælden gang

dette kunne jo danne grundlag for et større og samlet tiltag for bedre sikkerhed og skærpede sanktioner

dem der arbejder på vores veje også vender hjem

til familien efter endt arbejdsdag er naturligvis noget som man skal tage meget alvorligt derfor er dansk folkeparti også positiv for

at støtte en fordobling af bøderne

de konservative foreslår her men samtidig er det så også vigtigt at skiltningen ved vejarbejde bliver bedre blandt

ved at hastighedstavler dækkes af når der ikke arbejdes på stedet kombineret med en tydelig skiltning der tilkendegiver om der arbejdes på stedet eller ej det er i dag

irritationsmoment for mange bilister at der skiltes med eksempelvis halvtreds kilometer per time på steder hvor der ikke udføres arbejde dansk folkeparti ser på den baggrund frem til udvalgsbehandlingen og er som sagt positive over for intentionerne i

lang tid siden det er faktisk kun en fire fem måneder siden at enhedslisten selv fremsatte et beslutningsforslag om nøjagtig

b ni og tredive

at der skulle

ekstra klip det kunne være konfiskation

i den forbindelse men vi måtte

og det er altså ikke mere end fire fem måneder siden

så endt med at blive til en beretning som vi så sent som i tirsdags i transportudvalget

med de skærpede sanktioner er pillet ud det gjorde vi i enhedslisten fordi

det var vigtigt at vi på en eller anden måde fik tilkendegivet

tiltag hvoraf nogle i øvrigt er i færd med at blive

men det kan da undre mig at der ikke er nogen heller ikke forslagsstillerne der i hele den proces

ni og tredive har fastholdt at man skulle se på det her

fra det konservative folkeparti herre tom behnke sagde

et beslutningsforslag jo en tilkendegivelse om at man ønsker en udvikling på et eller andet område

og nu tænker jeg højt om

vi diskuterer men måske mere hvem der fremsætter hvad og hvorfor og hvem der skal have æren for

er nogle vanskeligheder i selve i selve udformningen af det vi har også lidt problemer med det

skal forstås med fordobling af sanktionerne hvad vil det sige at folk er på arbejde eller i nærheden af vejen og så

nok der kunne være nogle problemer med at få en præcis afgrænsning

til enhedslistens beslutningsforslag hvor

se hvordan tingene udvikler sig justitsministeren har imødekommet

når vi har set hvordan alt det andet virker vi er enige i at det der først og fremmest har en forebyggende funktion er at der sker et øget kontroltryk

ikke uenig med venstres ordfører vi foretrækker også de ubemandede men nu har man de bemandede og så er det dem vi bruger

og som jeg også hører at justitsministeren trods alt er imødekommende over for her så vi er selvfølgelig meget imødekommende over for hvad der kan ske men vi

der var et element som vi i særlig grad synes at der skulle være fokus på

vi er imod enhedslistens forslag det anerkender vi fuldt ud og det støtter vi vi er med i den tankerække der er

det er alene et spørgsmål om at få sat fokus på et konkret tiltag som i den grad kunne gøre en præventiv forskel

konkludere at man ikke kunne støtte beslutningsforslaget men lad os nu se

kan jo være at udviklingen i sig selv gør at det her bliver draget med

ulykker i de senere år også nogle med døden til følge og det er selvfølgelig alvorligt og vi skal tage vejarbejdernes sikkerhed

i udvalgsbehandlingen have at man går lidt dybere ind i argumentationen og ser på hvordan udviklingen

sådan så vi kan få lidt mere at vide om hvordan forholdene

mener man kan gøre i forhold til det her med trafikuheld ved vejarbejde andre har været inde på det men det kunne være relevant at man sørger for

det er generelt sådan at hvis man gerne vil have folk til at overholde færdselslovgivningen så øger det sandsynligheden hvis der er

rimelighed i de hastighedsbegrænsninger vi har lavet

vejarbejdere og det gælder såmænd også en række strækninger på vores landeveje og motorveje hvor man med fordel

det ville sikkert få flere til at få en forståelse for at der

kan vi se at der stort set er vejarbejde i døgndrift

hjem på et tidspunkt og derfor tager vejarbejde så uendelig lang tid her i landet i

som det ligger men vi vil som jeg sagde prøve at få lidt

fakta på banen i forbindelse med udvalgsbehandlingen og

da være den sidste til at påstå at argumenter ikke kan overbevise os om

de danske vejarbejdere for at de faktisk arbejder i døgndrift i

end man har gjort før jeg synes mange gange at man oplever at der bliver arbejdet en sidste ting er

én hastighed når der er vejarbejde og en

vejens udformning i sig selv kan også være farlig

man kan køre med lavere hastighed når der er vejarbejde og med en lidt højere hastighed

vi er jo enige om at digital skiltning

der ikke er et igangværende vejarbejde men det er nok fordi jeg ikke bruger de offentlige transportmidler nær så meget som herre karsten nonbo at jeg oplever det lidt oftere endelig er jeg nødt til at sige at liberal alliance

om at gøre noget for trafiksikkerheden for at sikre de her vejarbejderes liv og helbred

på den anden side har den politik hvilket jeg forstår er

skal have sat hastighederne op i danmark

køre meget hurtigere i danmark hvordan hænger det sammen med at man nu også står på folketingets talerstol

et

foreslår den socialdemokratiske ordfører så præcis det samme

det i øvrigt er socialdemokratiets politik så begynder ordføreren er tale om at der er diverse undersøgelser der viser det ene og det andet jeg

et andet regeringsparti jeg husker at det var folkesocialisterne

man nærmest ville slå folk ihjel ved at indføre politikken om

og sådan gik det jo ikke faktisk har man reddet liv ved at lave mere differentierede fartgrænser

det tror vi sådan set også er vejen frem og det forstår jeg også at herre rasmus prehn støtter hvis

man er faktisk meget villig til at se på om det her kunne være et af elementerne til at få større sikkerhed i forbindelse med de vejarbejder vi har rundtomkring

de vejarbejdere der går derude hver eneste dag og ofte også om natten og arbejder for

skal man gå forsigtigt og jeg tror faktisk

sammen kan finde nogle fornuftige løsninger

det er et spørgsmål om at få sat farten

på en effektiv måde hvordan kan vi sikre

at trafikanterne overholder de hastighedsbegrænsninger der er derude

der går derude og arbejder men også fordi vejen

derfor er forslaget her heller ikke en ny pengemaskine som nogle har har været inde på også i den offentlige debat

pengemaskine jeg håber faktisk at vi med forslaget her får absolut nul kroner i kassen det der er intentionen fra konservativ side er at forslaget skal have den effekt at trafikanterne overholder hastighedsbegrænsningerne

vi er i den heldige situation at man rent faktisk prøver det her andre steder i verden

at det virker rigtig rigtig effektivt

vejarbejde og hvor der er skiltet med

såkaldt dokumentation for det for én ting er at jeg har nogle vidnesbyrd om det det er jo ikke nok til

at spørge ind til hvordan det går det der er vigtigt med forslaget her er

som trafikant bliver bevidst om at her er der altså et område hvor sanktionsniveauet

ikke skilter mere end højst nødvendigt så man ikke sætter

tillader trafikanterne at køre lidt stærkere i den periode og så

der tror jeg at vi er mange der

være bedre og det skal den selvfølgelig også

når der arbejdes på selve vejarbejdet fordi det er et spørgsmål om at beskytte dem der arbejder derude

politiet skal selvfølgelig kunne dokumentere at der var nogle der arbejdede der

dokumenterer man det ja hvordan dokumenterer politiet når de har skrevet en bilist for

over for rødt lys hvordan dokumenterer politiet det

hvad man har oplevet at man kan fremlægge diagramark og i den her situation hvor man har en konkret hastighedsmåling ude

et vejarbejde er det jo ikke

kan tage et billede ud over arbejdspladsen og dokumentere

prøvede på at arbejde i det virvar der nogle gange kan være

man kan man kan sige at hvis man skulle bruge det argument

er der rigtig meget lovgivning her i landet vi skal ophæve og det tror jeg trods alt ikke folketinget er klar til så selvfølgelig skal politiet dokumentere det og selvfølgelig kan politiet dokumentere det

er at der skal være proportionalitet i de sanktioner vi har i de straffe der bliver udmålt og proportionaliteten er netop et bærende argument for det her beslutningsforslag

er det jo langt farligere at man kører for stærkt forbi et vejarbejde hvor der er nogle der går og arbejder frem for

kan risikere at han selv kommer til skade men der er ikke nogen andre

selvfølgelig er der proportionalitet i det her og vi mener at der skal være forskel

man kører forbi et vejarbejde hvor der ikke er nogen der går og arbejder og

føler en meget stor grad af utryghed og det er nogle gange med hjertet helt oppe i halsen

man holder vejret og håber at det går godt når nogle suser forbi og det er ikke rimeligt dertil skal skal

være en forøget opdagelsesrisiko der er ikke meget ved at have sanktioner til nogle paragraffer hvis ikke risikoen for at blive opdaget

større sikkerhed og større tryghed ikke mindst for dem der arbejder derude

det er det vi ønsker at opnå og vi glæder os til de fortsatte

var ret positive tilkendegivelser om

set meget smart at man har nogle spilleregler så vi ikke

har været på motorvejen hvor der står at der er periodevis fartkontrol bliver farten sat væsentligt mere ned end de steder hvor der ikke bliver skiltet med at der kan man risikere at få en bøde så det har altså en effekt selv de stærekasser

er helt med på at der i vores terrorlovgivning i dag allerede er mulighed for at man kan retsforfølge mennesker

se at det er sket tidligere at man har gjort det men vi kan også bare konstatere at der er nogle eksempler hvor man ikke gør det og det håber vi at vi får lejlighed til at diskutere

det gælder ikke mindst når ekstremismen giver sig udslag i vold eller andre strafbare handlinger så lad mig derfor starte med at slå det helt fast regeringen tager afstand fra personer eller grupper der forsøger at fremme ekstreme holdninger for eksempel med voldelige midler det er udtryk for en samfundsnedbrydende adfærd som vi ikke kan og ikke skal acceptere derfor

har regeringen jo også med regeringsgrundlaget

danmark der står sammen styrket indsatsen over for ekstremisme med forespørgslen har spørgeren for det første bedt mig oplyse specifikt om regeringens indsats mod ekstreme muslimske grupper i danmark og spørgeren henviser som eksempler til hizb ut tahrir og

samme gøre det klart at regeringen selvfølgelig på det kraftigste tager afstand fra det som hizb ut tahrir og kaldet til islam står for foreningerne hylder nogle værdier der ligger uendelig langt fra alt hvad vi mener det danske samfund bør stå på det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om jeg er i øvrigt overbevist om at det er den opfattelse som langt de fleste vil kunne tilslutte sig de to foreninger er et trist udtryk for at der i danmark er personer og grupper med ekstreme islamistiske holdninger

jeg imidlertid også gerne pointere at ekstremismen jo ikke kun udspringer af ekstreme islamiske miljøer det så vi jo blandt andet med massakren i oslo

gennem norge og resten af verden af samme grund vil mine betragtninger i dag dreje sig om regeringens samlede indsats mod alle former for ekstremisme

truslen fra ekstremisme alvorligt det viser blandt andet pets

redegørelse fra to tusind og elleve om indsatsen mod politisk ekstremisme som efterretningstjenesten blev bedt om at lave i kølvandet på breiviks massakre i norge i redegørelsen

at truslen navnlig kommer fra grupper og enkeltpersoner der bekender sig til militant islamisk ideologi og fra politiske ekstremistiske grupper netværk og enkeltpersoner pet konkluderer at truslen mod danmark er kompleks at den kommer fra vidt forskellige kanter og at den derfor også kan være vanskelig at imødegå redegørelsen viser heldigvis også at den danske indsats mod politisk ekstremisme generelt er velfungerende og redegørelsen indeholder nogle forslag til initiativer som efter pets

opfattelse vil kunne forbedre indsatsen yderligere regeringen har tilsluttet sig

forslag og der arbejdes nu videre med dem truslen fra ekstremisme

ændrer sig jo løbende og ændrer løbende karakter vi lever jo i en verden som hele tiden forandrer sig og hvor der opstår nye problemstillinger og nye trusler som vi må og skal forholde os til eksempelvis ser vi at såkaldte

rejser til udlandet og kæmper side om side med lokale oprørsgrupper eller terrorgrupper i en væbnet konflikt

center for terroranalyse som det hedder vurderer i en helt ny trusselsanalyse at mindst fem og fyrre personer er rejst fra danmark til syrien for at deltage i kamphandlingerne og det vel at mærke siden august to tusind og tolv det er en bekymrende udvikling som øger risikoen for at de pågældende får kontakt med militante islamistiske netværk og derved bliver radikaliseret

mod danmarks sikkerhed ændrer således løbende karakter og det er derfor vigtigt at pet

en dynamisk organisation der hele tiden har mulighed for at tilpasse sine arbejdsmetoder i lyset af det aktuelle trusselsbillede efter regeringens opfattelse

bekæmpes ekstremisme mest effektivt gennem en bredspektret og også tværministeriel indsats der er således både behov for en aktiv forebyggende indsats

det er de fleste her i salen i dag bekendt at det er social

har ressortansvaret for den tidlige forebyggende indsats mod ekstremisme mens jeg og justitsministeriet

blandt andet har ansvaret for at der skrides ind

mange forskellige tiltag som social og integrationsministeriet har iværksat men jeg kan

overordnet nævne at social

og iværksat en kortlægning af de antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i danmark der er tale om et landsdækkende projekt som blandt andet skal sætte fokus på de ekstremistiske miljøers omfang karakter og også rekrutteringsgrundlag formålet med den

er jo blandt andet at konkretisere og tilpasse

ekstremistiske grupper og vurdere om der er brug for nye indsatser på området resultatet af den her kortlægning vil blive offentliggjort løbende frem til to tusind og fjorten de første rapporter forventes offentliggjort i løbet af sommeren her i

to tusind og tretten den endelige rapport og også et katalog med anbefalinger til forebyggende indsatser

forventes at være færdig i midten af to tusind og fjorten som andre eksempler på den tidlige forebyggende indsats

kan nævnes undervisningen af ssp medarbejdere så de bedre kan opdage og håndtere ekstremisme blandt unge og etableringen af et mentorprojekt som skal hjælpe fængselsindsatte til at frigøre sig fra ekstremisme men den tidlige

indsats kan imidlertid ikke stå alene i ekstreme miljøer kan der være enkeltpersoner eller grupper som ønsker at fremme deres ekstreme holdninger med voldelige midler

strafbare handlinger regeringens holdning til den

adfærd er fuldkommen klar hvis

skal der sættes ind med straf og i det omfang der er tale om herboende udenlandske statsborgere eventuelt også med udvisning det er derfor også vigtigt at der holdes skarpt øje med de ekstremistiske miljøer

udgør forebyggelse af voldelige ekstremisme en af de centrale opgaver for vores efterretningstjeneste

alle former for voldelig ekstremisme efterretningstjenestens indsats foregår i tæt dialog

de enkelte politikredse og tjenesten har blandt andet en væsentlig opgave med at sikre at de relevante politimyndigheder kender trusselsbilledet og på den baggrund er i stand til at tilpasse indsatsen i forhold til den aktuelle trussel

andre ord et robust og effektivt beredskab mod voldelig ekstremisme og det skal vi være glade for det skyldes ikke mindst

udfører et fremragende stykke arbejde samtidig skal vi hele tiden være opmærksomme på at pet selvfølgelig har de nødvendige redskaber til rådighed pet skal altid være på forkant med udviklingen det er i bogstaveligste forstand livsnødvendigt for kort at at opsummere her til sidst regeringen prioriterer indsatsen mod ekstremisme højt desværre findes der ikke løsninger som med et snuptag

som jeg har været inde på

består indsatsen mod ekstremisme af

det er efter regeringens opfattelse også med disse midler at ekstremisme fremover bedst bekæmpes

forbindelse forsikre om at situationen bliver fulgt meget nøje og meget tæt og regeringen er løbende opmærksom på om der er behov for nye tiltag på

men det håber jeg selvfølgelig at vi kan ændre på

den her debat kan være startskuddet til

prædikant underviser og påvirker islamisterne i danmark det har tv to afsløret der er tale om

bakri som er udvist af england og som bor i libanon han bruger islamister i danmark til at udbrede sit budskab om militant jihad det sker både gennem tale og

undervisning på internettet hvilket tv to har afsløret og hvor den pågældende person som tidligere i øvrigt er blevet sat i forbindelse med flere terrorsager

i danmark nu har fundet et nyt talerør herhjemme under en demonstration på kongens nytorv

til de yderligtgående islamister at de skulle slå folk ihjel som krænker profeten han sagde og jeg citerer dem som laver film billeder og karikaturer af profeten pas på i islam er der dødsstraf til enhver som krænker profetens ære enhver som krænker profeten skal dræbes

demonstration var arrangeret af medlemmer af

argumenteret for og må man antage arbejder for at indføre såkaldte shariazoner i danmark den pågældende radikale

har i øvrigt også tidligere hyldet de selvmordsbombere som stod bag angrebet på world trade center den ellevte september to tusind og et og har i mange år været en del af kernen

islamister som befinder sig i storbritannien politiets efterretningstjeneste har

i en rapport advaret mod

yderligtgående islamister i danmark bliver yderligere radikaliseret af den informationsudveksling som foregår på internettet efterfølgende har tv to så kunnet afsløre at medlemmer af den pågældende gruppe kaldet til islam hyppigt optræder på flere hjemmesider islamistiske hjemmesider hvor man også her

al qaedas terrorangreb i såkaldte propagandavideoer kan man vist roligt kalde det for

stærkt uholdbart og vi mener ærlig talt at man bør vedtage initiativer som ikke bare fastholder den nuværende lovgivning men som også rækker fremad som sagt har kaldet til islam ud over at der er eksempler på at de opfordrer

også været ude at argumentere for at arbejde for at man skal indføre såkaldte shariazoner i bestemte områder i danmark mere præcist i københavn

demokratiske valg vi har tidligere set eksempler på at hizb

til drab på danske soldater

der er tale om personer som misbruger vores demokrati som misbruger

i danmark til at arbejde for at indføre noget som i realiteten er det stik modsatte af frihedsværdier

jeg helt med på at der i lovgivningen i dag er mulighed for at man

men vi må også bare konstatere at selv om der er nogle man kommer efter

vi komme efter dem de skal straffes hvis der er mulighed for det

statsborgerskabet fra dem og hvis der er mulighed for det

statsborgere skal de udvises

tillader jeg mig at konkludere at lovgivningen ikke er god nok alternativt må man så blive bedre til at bruge den eksisterende lovgivning ud over de eksempler jeg her har nævnt har vi også set en række eksempler

herboende personer er rejst til såkaldt hellig krig der er ikke så meget helligt forbundet med det men det mener de jo selv

og deltager i i terrorhandlinger hvor man simpelt hen skal lære at begå terrorhandlinger der

side at nu skal vi altså gå fra bare at tale om det gå fra at fordømme det

også at gøre noget mere effektivt ved det derfor

er med på at andre partier også har nogle forslag til vedtagelse men jeg håber at man i løbet af debatten vil gå fra bare at sige noget og skrive noget ned på papir som kan lyde meget fornuftigt til rent faktisk også at vedtage noget der er lidt fremadrettet det vi lægger op til her

set blot at undersøge om man kan stramme terrorlovgivningen yderligere

konstaterer at grundlæggende danske værdier og retsprincipper sættes under pres af ekstreme islamiske grupper der ønsker en islamisk stat eller indførelse af sharia i bestemte områder i danmark dette opfatter folketinget som et direkte opgør med grundlæggende danske værdier og dansk retskultur regeringen opfordres til at sætte konsekvent ind over for ekstreme antidemokratiske kræfter i danmark herunder pålægges regeringen at undersøge mulighederne for at stramme lovgivningen yderligere således at det bliver nemmere at retsforfølge og udvise ved opfordringer til for eksempel terror deltagelse i såkaldt hellig krig

der kalder sig kaldet til islam sidste år på kongens nytorv og råbte danmark i helvede ligesom de hånede de faldne danske soldater

jo intet mindre end grotesk at mennesker som vi har åbnet

grænser for og som vi har rakt hånden

de udnytter selv samme frihedsrettigheder som er blevet dem givet grundlæggende

det jo være svært at begribe at disse mennesker overhovedet vil bo i danmark at de ikke rejser til et land hvor deres holdninger bliver delt lande der desværre findes alt for mange af

nedgør vore værdier og flag og måde at leve på

ingen der tvinger jer til at blive her i har ingenting at gøre her i hører ganske enkelt ikke til i danmark

bekæmpelse af ekstremisme handler jo blandt andet om at gøre op med hvem der vil og hvem der ikke vil danmark bekæmpelse af ekstreme islamiske miljøer kræver at der bliver sat konsekvent ind over for disse grupper og hvis ekstremister kan udvises skal de udvises

at unge mennesker i fremtiden falder i hænderne

de her ekstreme grupper og her er integration nøgleordet

en integrationsindsats som den borgerlige regering brugte ti år på at

og som den nuværende regering er i færd med at rive fra hinanden igen vi indførte starthjælp kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersregel som skulle hjælpe med at få flere indvandrere i arbejde og som fik flere indvandrere i arbejde de initiativer har regeringen nu afskaffet integrationsudfordringen er jo selvfølgelig ikke alene løst med en uddannelse og et arbejde

fra to tusind og ni viser at at

af de adspurgte muslimer svarede at det bør være forbudt at kritisere religion at ytringsfrihed i visse tilfælde skal indskrænkes indskrænkes og en femtedel mente at der bør indføres sharialov i danmark sådanne holdninger

hvor sådanne trives

at muslimer i større grad skal deltage i det lokale foreningsliv hvor man får et godt og bredt kendskab til dansk samfund og kultur i venstre byder vi udlændinge velkommen men til gengæld

også vil danmark

fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at der er store udfordringer med ekstreme muslimske grupperinger i danmark folketinget konstaterer at grundlæggende værdier i det danske samfund sættes under pres af ekstreme

der ønsker en islamistisk stat og et opgør med grundlæggende danske værdier og demokratiske frihedsrettigheder folketinget finder det dybt problematisk med ekstreme antidemokratiske kræfter i danmark som samfund skal vi vise at vi ikke tolererer sådanne kræfter regeringen opfordres til at sætte konsekvent ind over for ekstreme antidemokratiske kræfter

beder regeringen om at stramme lovgivningen her og nu vi beder sådan set bare regeringen om at undersøge mulighederne for at stramme lovgivningen sådan at det bliver nemmere at retsforfølge og udvise med opfordring

terror deltagelse i såkaldt hellig krig og drab på danske soldater

mild formulering i betragtning af hvad dansk

man sætter ind så glædede det mig faktisk at høre herre martin henriksens tale

jeg er er også enig i meget af det herre martin henriksen

sin ordførertale blandt andet

man også skal være bedre til at bruge den lovgivning der allerede eksisterer og det er jeg fuldstændig enig med herre martin henriksen i men kommer vi dertil hvor det er nødvendigt med stramninger og hvor vi kan se at man kan

pålægge regeringen at undersøge mulighederne for at stramme terrorlovgivningen yderligere

være at det er forholdsvis små justeringer der skal til

i bemærkningerne til nogle lovparagraffer eller hvad det nu kan være

lovgivningen er god nok så er der en lille åbning

konservative folkeparti liberal alliance og venstre for mig og for venstre er det vigtigt at vi får gjort op

med de ekstreme grupper som vi jo har i danmark og jeg kan lige så godt være helt ærlig og sige at jeg synes at vi ser en løsagtighed fra regeringens side

når man hører justitsministeren i dag

og i nogle tilfælde beskæftigelsesministerens problem det synes jeg i virkeligheden

uanset om der er tale om ekstremisme af politisk eller religiøs karakter

enkeltperson eller gruppe er man sikret både ytrings og forsamlingsfrihed og retten til at dele og organisere sig efter anskuelser politiske som religiøse lovgivningsmæssigt er man som individ sikret mod diskrimination og forskelsbehandling ligesom mulighederne for

står åbne for dem der ønsker at engagere sig

og jeg gentager ingen undskyldning for at søge at gennemtvinge egne holdninger på udemokratisk vis socialdemokraternes holdning til ekstremisme er således helt klar

det lille mindretal der udfordrer det danske demokrati

parallelle retssamfund og antidemokratiske bevægelser over for ekstremisme

for tvangsægteskaber

taget en lang række initiativer for at styrke den danske indsats mod ekstremisme social og integrationsministeren har sat fokus på at løfte vidensniveauet om ekstremisme gennem en samarbejdsaftale med sfi den går netop ud på at kortlægge antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i danmark kortlægningen skal sikre øget viden om blandt andet miljøernes organisering og rekrutteringsmetoder

har social og integrationsministeren i samarbejde med pet gennemført en række kurser for medarbejdere i det kriminalpræventive ssp samarbejde mellem skoler sociale myndigheder og politi

der skal forebygge radikalisering i udvalgte sårbare områder i danmark dette koncept involverer mentorer

i juli to tusind og tolv præsenterede en ny strategi mod æresrelaterede konflikter strategien indeholder mere end tredive konkrete initiativer der skal hjælpe unge mænd og kvinder som oplever social kontrol tvangsægteskaber genopdragelsesrejser og andre æresrelaterede konflikter med familien udgangspunktet er at

de selv ønsker på grund af familiens opfattelse af religion og ære

det det lovforslag som regeringen har fremsat om at hæve strafferammen til det dobbelte nemlig fra to til fire år for ulovlig tvang i forbindelse med religiøse vielser uden borgerlig gyldighed og i forhold til den aktuelle indsats mod bander

er på det højeste nogen sinde gennem de seneste uger har politiet gennemført flere store koordinerede og målrettede indsatser mod bandemiljøet og slået til på

politiet gennemført mere end fire hundrede visitationer og beslaglagt store mængder af skydevåben og ammunition i regeringen har vi

vest som dækker området vest for storebælt

grundlæggende bunder i at vi ikke vil acceptere en ekstrem og kriminel adfærd samlet set er det socialdemokraternes opfattelse at regeringen fører en meget ambitiøs og meget aktiv indsats mod ekstremisme i alle dens afskygninger

af socialdemokraterne radikale sf og enhedslisten oplæse et forslag til vedtagelse det lyder således

at alle former for ekstremisme hvor enkeltpersoner eller grupper forsøger at fremme deres holdninger gennem eksempelvis vold og trusler over for andre udgør en trussel mod vores demokrati

som både omfatter præventive tiltag og effektiv håndhævelse af de gældende regler folketinget noterer sig med tilfredshed

tiltag ligesom et tæt myndighedssamarbejde sikrer at der arbejdes med at identificere forebygge efterforske og modvirke alle former for voldelig ekstremisme folketinget noterer sig endvidere at regeringen har

af grupperinger som modarbejder det danske demokrati med henblik på at konkretisere og tilpasse den forebyggende indsats over for ekstremistiske grupper og skabe grundlag for at vurdere hvilke nye indsatser der måtte være brug for folketinget opfordrer regeringen til

jeg skal hilse fra enhedslisten og fra sf og sige

nogle

i høj grad integrationsministerens ansvar

bare høre fru trine bramsen

hvilket ansvar justitsministeren har det stod

for kort tid siden så jeg forstår ikke at venstres

integrationsministeren har ansvaret for hvilke initiativer

igangsat jeg tror sandheden er at fru inger støjberg synes at regeringen foretager sig så mange gode ting lige nu

i en diskussion om ansvar og prøver at lade som om

hun ikke kan forstå hvor ansvaret ligger

hvor mange gode initiativer der bliver igangsat fra regeringens side

af samtlige partier der har været heroppe uanset hvilken form for ekstremisme der er tale om

skal vi slå effektivt ned på den

og det glæder mine partifæller i radikale venstre ligesom det glæder os at regeringen sætter kampen mod ekstremisme højt for enhver form for ekstremisme er indlysende nedbrydende for vores demokratiske fundament og værdigrundlag

og kampen for det rummelige det mangfoldige og det progressive samfund den vigtigste kamp

igen uagtet om disse er venstrehøjreekstreme eller islamistiske

og altså imod grundlæggende radikale værdier således tager radikale venstre naturligvis afstand fra demokrati og samfundssynet i grupper som hizb ut tahrir og kaldet til islam som der spørges ind til disse foreninger er som sagt islamiske

ikke kun udspringer fra islamisme det så vi for eksempel med anders breivik

kan nævnes alvorlige eksempler på højreekstreme og venstreekstreme episoder med vold

den måde lægger vi os sådan set også på linje med konklusionen i

om politisk ekstremisme hvor de netop understreger at truslen er

dels skal vi have en effektiv retshåndhævelse indsatsen i danmark fungerer også ifølge pet generelt set men det er klart at vi altid kan gøre det bedre ligesom det er indlysende at nye tiltag kan blive nødvendige angående det forebyggende arbejde

andet selv med stor interesse holdt møde med

som har til opgave at gå ud og samarbejde tæt med radikaliseringstruede unge og forsøge at få kendskab til de problematikker der kendetegner de unges hverdag og dermed de unges valg kommunen kan på den måde målrette sit arbejde

unge ud af radikale miljøer det være sig på venstrefløjen på højrefløjen eller i religiøse kredse

godt og effektivt initiativ som har inspireret mange andre steder i danmark og mange andre steder i udlandet

opkvalificeringen af indsatsen mod parallelle retsopfattelser blandt andet også

ting som ssp samarbejdet samarbejdet mellem sociale myndigheder og politi som jo er endegyldigt vigtigt for at vi kan få den forebyggende del med det vil sige stoppe rekrutteringen blandt de unge og hive dem der er på vej ind ud såvel som

det vil sige vold trusler chikane

forbundet med ekstremisme ligeledes er

inger støjberg i at beskæftigelsesindsats uddannelsesindsats og social integration i foreningsliv med videre er enormt vigtige indsatser

så nok bare ikke helt enige om hvordan de indsatser skal prioriteres og hvad der er bedst

at justitsministeren kan tages til indtægt for det når den her indsats rent faktisk ligger i socialministeriet da viden på området jo er endegyldigt vigtig for at man kan sætte ind på den rigtige måde og optrævle miljøerne og deres rekrutteringsgrundlag

sætter vi som sagt kampen mod ekstremisme højt og vi finder det nødvendigt at skride ind med netop en bredspektret indsats som der er redegjort for af den socialdemokratiske kollega og af justitsministeren

heldigvis også det der ligger på tegnebrættet selv om vi naturligvis som alle andre partier løbende skal overveje om nye og andre tiltag

her arbejde lytter til politiet og andre fagfolk frem for at ty til snuptagsløsninger og tro og ensidigt bilde bekymrede borgere ind at man kan løse det her over night

sige at i vkos

og rigtig meget om noget andet

generelle altså om noget andet og så vil jeg ellers koncentrere min tale om det som forespørgslen handler

det burde være logisk

forespørgslen som handler om indsatsen mod ekstreme muslimske grupper i danmark som for eksempel hizb ut tahrir og kaldet til islam der vil jeg sige det

gøre man kan sikkert gøre flere og jeg skal ikke påstå at

jeg har alle de udtømmende svar på de fem minutter der er stillet til rådighed

hvad de grundlæggende værdier er i det danske samfund det vil sige at vi kan sørge for at tage kampen for ytringsfrihed alvorlig i sidste uge havde vi en forespørgsel indkaldt af liberal alliance

prøvede at se på om man kunne gøre noget ved at mildne racismeparagraffen og afskaffe blasfemiparagraffen og så videre

man er nødt til at finde nogle hårdere midler frem

danmark skal være et åbent samfund hvor vi gerne vil have

folk der kan forsørge sig selv og ikke begår kriminalitet skal være velkomne men vi mener ikke at man skal tildele statsborgerskab til mennesker som

det er simpelt hen direkte tåbeligt at tildele statsborgerskab til mennesker som vi i forvejen ved ønsker at nedbryde vores samfund at afskaffe vores folkestyre den ændring kunne vi godt tænke os ligesom at få med i lovgivningen fremadrettet det tror jeg ville være noget vigtigt at gøre

har statsborgerskab selvfølgelig har ytringsfrihed til de største tåbeligheder de måtte mene

men der er jo ingen grund til at belønne folk der vil afskaffe vores samfundsform med

vores sådan mere konkrete bud til forespørgerne til sidst vil jeg selvfølgelig også godt sige

nogle af de blødere ting der ikke bare handler om det principielle og ikke handler om det hårde men handler om at man selvfølgelig skal sætte ind ind med en ordentlig forebyggelse allerede i skolerne allerede i det frivillige arbejde men det er min fornemmelse at

de andre ting vi kan få en egentlig debat og derfor lagde jeg hovedvægten på

hvilken religiøs eller politisk baggrund man har ekstremisme

ganske ganske alvorlig og ikke mindst

at mange af de militante ekstremister

terrorhandlinger som går ud over

helt uskyldige mennesker så ekstremisme er vigtig

til ekstremisme findes desværre

også vigtigt at vi som folketing forholder os til

situationen er hvad gør vi hvad kan vi gøre mere hvad kan vi gøre bedre har vores politi vores efterretningstjenester

de nødvendige ressourcer til at kunne stå op imod det

vores politi og efterretningstjenester har sørget for at forhindre egentlige terrorhandlinger på

men men hvordan går det med det

har man de ressourcer der skal til for at kunne blive ved

helt sikker på at både politi kommuner og andre også gør en meget stor forebyggende indsats men det kunne også være interessant

måske fra flere ministre end bare justitsministeren hvis hvis regeringen følte at det var nødvendigt at sende flere ministre i salen kunne

antiradikaliseringsindsats som vi startede op

vurdere på det vi rent faktisk har gjort hvordan virker det så når der er gået en rum tid fordi situationen

derfor er det vigtigt at man hele tiden lige tager en temperaturmåling

og hvordan er mulighederne for at rette op igen når skaden

ikke helt sikker på at at det går

som vi har indtryk af jeg er ikke helt sikker på at vores myndigheder har de ressourcer der skal til

heller ikke helt sikker på at man ude lokalt

forebyggende indsats derfor er det relevant at vi har en forespørgselsdebat som den her

nogle forslag til vedtagelse som er fremadrettet

prøve på at få et bedre billede og

vi som folketing har en mulighed for at reagere for det er for sent at regere den dag

skaden er sket det er for sent at reagere den dag hvor man kommer og siger jo det skete men det var fordi man manglede nogle muligheder man manglede nogle ressourcer man manglende noget mandskab så er det for sent og så nytter det ikke noget at man kommer rendende i folketinget på det tidspunkt vi skal hele tiden være mindst et skridt foran de her ekstremister

jeg ikke sikker på at vi nødvendigvis er på alle punkter og alle steder i vores samfund vi skal nemlig til stadighed kæmpe for vores

den frihed vi har i danmark har vi haft i så mange år så for mange er den helt naturlig og det er ligesom blevet sådan en sovepude jamen den har vi jo og det

sagen er bare at de frihedsrettigheder vi har her i landet vores grundlov vores ytringsfrihed vores demokrati i det hele taget er under pres både fra personer der bor her i landet der opholder sig her i landet

det vigtigt at vi til stadighed er opmærksomme på det at vi til stadighed kæmper for vores frihed når vi ser spirende tendenser til angreb

skal vi være der med det samme få folk talt fra det og hvis ikke man kan det give de sanktioner der skal til for at de kan forstå at det er et forkert spor de er på vej ud af

vi også helt enige i det forslag til vedtagelse som er er fremsat af venstre liberal alliance

prøve at kigge lidt længere frem

og oplever blandt andet ekstremistiske muslimer

den ene forbandelse efter den anden ned over

danmark danskerne og ikke mindst vores udsendte

stille sig selv spørgsmålet hvad laver de pågældende mennesker overhovedet i danmark hvis det er så forfærdeligt et land at være i hvis frihed er så forfærdelig hvis ligestilling mellem kønnene er så forfærdelig hvis ytringsfrihed er så forfærdelig hvad laver de pågældende mennesker så i danmark det kan man spørge sig selv om der er intet der forhindrer dem i at forlade danmark men der er formentlig en anden dagsorden og det var den dagsorden jeg synes vi her i folketinget skulle

grave længere ned i og prøve at få et bedre billede af for så bliver vi også bedre til at håndtere det og forebygge at det sker i fremtiden så vi står helt bag

fleksibilitet i tilrettelæggelsen

forespørgsel der kom til udtryk da vi forsøgte

få det planlagt således at både jeg selv og social og integrationsministeren kunne være til stede men forespørgerne valgte altså

at fastholde debatten i dag men det betyder jo ikke at

derfor har regeringen også tilrettelagt indsatsen med meget klare prioriteringer og meget klare opgavefordelinger

meget klart samarbejde mellem de forskellige myndigheder som selvfølgelig

mod danmark er alvorlig den ekstremisme vi ser skal vi på alle ledder og kanter tage afstand fra hvad enten den er funderet i ekstreme islamistiske holdninger eller den er funderet i venstrefløjsekstremisme eller højrefløjsekstremisme

skal der selvfølgelig sættes hårdt ind over for

været her i dag iværksat en hel række initiativer kortlægning af ekstremistiske grupper opkvalificering af det frontpersonale som arbejder med det her mentorordninger forældreinddragelse metodeudvikling forebyggelse af ekstremisme altså en hel række ting som er nødvendige for at forebygge at unge havner i kløerne på de her vanvittige mennesker for mit eget vedkommende

jeg har givet udtryk for at det det her område er en helt afgørende og helt central del af politiets efterretningstjenestes indsats jeg synes man må sige at politiets efterretningstjeneste fortjener endog meget stor ros for det arbejde

tør man næsten ikke tænke

de sidste år har vi set en indsats som har været fremragende som har været målrettet som har sikret at der er grebet ind og som jo er beviset på

en efterretningstjeneste som har et øje på hver finger i forhold til de her miljøer det er nødvendigt fordi den trussel vi står over for

den finder nye former det er afgørende at vi har en efterretningstjeneste som selvfølgelig er

ekstremistiske miljøer hvad enten det er religiøst funderet ekstremisme eller det er højrefløjsekstremisme eller venstrefløjsekstremisme som vi også har set så derfor er det vigtigt at vi har en efterretningstjeneste der er på forkant med udviklingen

til at sætte ind

jo også vigtigt at der er en viden om hvad det er der foregår

stopper det i opløbet inden det kommer dertil at

langt mere alvorlige forhold og derfor er indsatsen

blevet forstærket med regeringens tiltrædelse det står soleklart i regeringsgrundlaget og det er en afgørende prioritet for regeringen at sætte ind over for den her form for samfundsnedbrydende adfærd som regeringen grundlæggende

betragter det som

opsamling vil jeg sige at regeringen har stærk fokus på

at sætte ind med forebyggende indsatser således at vi sikrer at det ikke kommer dertil hvor vanvittige mennesker bliver

vores demokrati og ikke mindst et forsvar mod dem som kan få vanvittige tanker om hvad de kan finde på

en efterretningstjeneste som jo de senere år har udviklet sig mere og mere i retning af at være aktiv deltager sammen med politikredsene i de områder hvor vi ved at der er problemer

med de miljøer hvor vi ved at der kommer

ekstreme synspunkter fra og fremskudte aktiviteter i områder hvor vi ved at unge kan være tiltrukket af folk med vanvittige tanker

at vi har den bredest mulige palet i indsatsen over for det som vi forhåbentlig alle sammen kan være enige

men også sætte ind over for den med de midler som eksempelvis

til rådighed så det er vejen frem efter regeringens opfattelse og som sagt

vigtigt at vi har en efterretningstjeneste som hele tiden har muligheden for at tilpasse sine arbejdsmetoder sit virke i lyset af

den tidligere regering jo iværksatte et stykke meget grundigt arbejde for at se om der

det var behov for at ændre vores terrorlovgivning så har vi jo

vi skal have en efterretningstjeneste som hele tiden hele tiden

det der er helt afgørende og det der er kernespørgsmålet her nemlig

tillid til at det har vi en efterretningstjeneste der kan

sig ned i justitsministeriet og meget gerne også i andre ministerier

om ikke der er nogle muligheder som ligger der

udnyttet eller om der skal proppes nogle nye muligheder ind i lovgivningen

så vi er stensikre på at hver gang

på danske soldater drager i hellig krig eller hvad

nu kan finde på kan vi komme efter dem

vi kommer rent faktisk også efter dem

ikke hvorfor regeringen afviser at undersøge behovet for at stramme terrorlovgivningen yderligere det er da underligt

har netop fået det indtryk

gøre mere men men så kommer det både fra den socialdemokratiske ordfører og fra justitsministeren at man lige præcis på det her område

behov for at stramme terrorlovgivningen yderligere

begynder at kaste sig ud i hvad man tror der er behov for

er alvorlig særlig genoptrykningen af muhammedtegningerne

vores efterretningstjenesters vedkommende betydet at truslen er blevet alvorlig den ændrer karakter hele tiden og den stiller vores efterretningstjenester og vores samfund over for nye udfordringer den er med andre ord både aktuel

der har jeg som justitsminister og

regeringen selvfølgelig tillid til at vores efterretningstjeneste håndterer det

terroren og terrortruslen

identificere terroren og terrortruslen

evnerne og virkemidlerne til at imødegå den jeg synes ret

at når man ser på hvad vores efterretningstjeneste politiets efterretningstjeneste har været i stand til

folketingets talerstol i dag

i min ordførertale og som andre også har

i medierne gentagne gange jeg lyttede mig også til og så må nogen jo rette mig hvis det er jeg har lyttet forkert men jeg lyttede mig dog til

var helt afvisende over for

at forhindre terrorangreb i danmark men også

højere grad at blive bedre til at komme efter dem som opfordrer andre til at begå terror jeg lyttede mig til at

radikale og socialdemokratiet ikke ønsker at vurdere behovet for stramninger ja faktisk afviste man meget bastant

nogen grund til at kigge på at stramme lovgivningen og det beklager jeg for det synes jeg er

altid man skal være åben over for at kigge på om man kan tage nye tiltag

som kan bekæmpe ekstremisme islamisk ekstremisme som vi taler om i det her tilfælde

hvad laver de pågældende mennesker i danmark og der

med jævne mellemrum en opfordring til at de pågældende mennesker skal rejse ud af danmark

hvad laver de pågældende mennesker i danmark det er et udmærket spørgsmål men vi kan jo så bare konstatere at de

kunne hjælpe dem lidt på vej

der er behov for at man har et stort politisk fokus

når de her grupper render rundt og direkte modarbejder det

er der altså også behov for at man kigger på